og påvirke udviklingen internt i eu landene og i usa det er derfor med god grund at en lang række vestlige efterretningstjenester i offentlige udtalelser og stærke vendinger har advaret om truslen fra fra brugen af misinformation som led

i den russiske påvirkningskampagne forsvarets efterretningstjeneste har i den årlige risikovurdering fra december ligeledes påpeget at rusland på denne vis søger at udnytte og forstærke skillelinjerne i vesten for at imødegå pro kreml misinformation skal der spilles på mange strenge og eus east stratcom taskforce har siden to tusind og femten været

det er regeringens vurdering

understøttes af internationale eksperter at taskforcen udfører et vigtigt og værdifuldt arbejde i at afsløre pro kreml

det være sig om krigen i syrien konflikten i ukraine og forhold i europa

har bidraget til at øge bevidstheden om misinformation og har fået sat emnet på den internationale dagsorden jeg er glad for at vi fra dansk side støtter taskforcen med en sekunderet medarbejder men det er klart at taskforcen ikke kan stå alene med dette arbejde der er brug for en bredspektret indsats i flere regi og vi står over for et langt sejt

ministeriet og som efter min mening er både lødige og troværdige og de viser at det er noget makværk

det skal stoppes hvorfor er det at vi ikke skal bruge penge på det det er fordi man via east stratcom taskforcen kriminaliserer bestemte holdninger især eu kritiske og islamkritiske standpunkter man driver dermed en

man øger den sociale kontrol i debatten og gør det vanskeligere at få ørenlyd

de herskende holdninger på bjerget man underlægger sig også bestemte organer i andre lande som har de såkaldt sande nyheder til forskel fra de usande nyheder og der

i mange tilfælde tale om nogle kilder som ikke nødvendigvis

et land som er part i en konflikt som vi har en holdning til og

er farligt at man på den måde lader sig binde op på nogle

bestemte parthavere i i konflikten

ikke at det er hverken statens eller eus opgave at lave faktatjek på inden og udenlandske medier sådan noget er i virkeligheden en sofistikeret form for censur ytringsfrihed og mediefrihed bør

indholdet af nyhedsbrevene og taskforcens vurderinger er ikke udtryk for en officiel eu position taskforcen samler materialet i en offentligt tilgængelig liste her oplyses hvilke medier der har været anvendt hvad indlægget drejer sig om hvordan det er opført på listen og hvem i netværket

jeg bemærker at spørgeren ikke nævner hvilken kendt dansk islamkritiker der er tale om såfremt der er tale om det debatindlæg af debattør iben thranholm der blev publiceret i the russian insider tilbage i oktober to tusind og femten er jeg enig i taskforcens vurdering af

udgør et typisk eksempel på kremls kremls narrativ om vestens moralske

for muslimsk indvandring i europa og at vi mener at det undergraver europas frihed

staters frihed på lang sigt når der

meget islam til stede i de

enkelte lande så

er altså russisk misinformation

så vi kan ikke tænke selv i dansk folkeparti

nødt til at ringe til kreml for at høre hvad vi skal mene

kreml er helt ude i hampen de tanker kan man godt tænke selv hvis man

tankegang jeg synes det er et uhyggeligt eksempel på en heksejagt på bestemte holdninger altså de eu kritiske

bliver jo nu anset for upatriotiske og der vil jeg altså sige at man

være en en god patriot samtidig med at man er kritisk over for eu og kritisk over for islam jeg tror faktisk at man er en bedre patriot hvis man er det

noget at udsætte på forskerne herre rené gade har også over for pressen understreget at det ikke er et personspørgsmål der står i aftalen at forskerne udpeges af udenrigsministeren

redegjort for en gang her da han besvarede herre rené gades spørgsmål nummer s en hundrede og halvtreds var det desværre ikke muligt for de øvrige fire partier bag udredningen at finde enighed med alternativet om udpegningen dette på trods af en længere proces hvor de forskellige mulige forslag kom på bordet enighed forudsætter et reelt ønske om at blive enige og et sådant ønske

men ikke hos alternativets ordfører resultatet blev at der blev truffet beslutning under en fælles drøftelse den syvogtyvende oktober mellem den daværende udenrigsminister og ordførerne for de fire partier venstre det konservative

og liberal alliance i fuld transparens

alternativet som også var til stede man måtte nu komme ud af den blokerede situation og

fortsætte med det samme aftaleindhold som hidtil desværre så uden alternativet det fremgår tydeligt af såvel herre rené gades egne udmeldinger efter mødet

bliver smidt ud fra forhandlingen er det første der bliver afholdt hvor alle partier er samlet indtil da har der ikke foregået anden dialog end end telefondialog

det er blevet til ekspeditionssag som er blevet holdt hen siden

er noget der siden oktober har været en aftale

alt alt for sent at vi står her og taler om det

alle tænkelige kanaler prøvet at få udenrigsministeren den daværende udenrigsminister og nu også den nuværende

erkende at når man indgår en aftale på tværs af folketingets partier

partiet alternativet har overholdt samtlige regler og har indgået i alle aftaler præcis som

og i den grad ønsket den her udredning men bare ikke det ene bud på en sammensætning af forskerteamet som vi blev tilbudt ud over det bud der først kom før

forsker der trak sig vi har altså hele vejen igennem været meget konstruktive og overholdt alle aftaler og nu står vi i en situation hvor vi på justitsministeriets hjemmeside figurerer som aftalepartner

figurere i aftaleteksten der ligger på justitsministeriets hjemmeside

ikke længere er med i aftalen som om vi valgte at gå det

vi blev smidt ud jeg blev bogstavelig talt siddende i lokalet fordi jeg

danske statsborger og

for den tortur som han har været udsat for i forbindelse med fængslingen jeg vil naturligvis fortsætte den linje arbejdet med sagen foregår både på politisk og på diplomatisk niveau i form af kontakter med bahrain og internationale samarbejdspartnere dialogen med bahrain foregår uden offentlighed af hensyn til

for at finde en løsning danmark har også taget sagen op adskillige gange ved samlinger i fns menneskerettighedsråd senest den nittende september to tusind og seksten hvor danmark opfordrede bahrain til

fængslede politiske fanger herunder den dansk bahrainske statsborger samtidig yder udenrigsministeriet via ambassaden i riyadh konsulær bistand til omtalte i form af regelmæssige fængselsbesøg som det også sker med andre danske statsborgere der er fængslet i udlandet endelig har udenrigsministeriet regelmæssig kontakt med familien vi fortsætter arbejdet ufortrødent

men hvor

fra dansk side eller fra danske politiske systemers side kan

når man synes at de blander sig i for meget og at

blande sig meget mindre i hvad der foregår ude i verden så

det jeg konkret oplevede da jeg selv fulgte den amerikanske valgkamp mellem al gore og george bush hvor george bush

på at love at amerikanerne skulle blande sig i stort set ingenting

et massivt faldende amerikansk engagement ude i verden

i danmarks interesse at vi har en tæt og intens dialog med amerikanerne og at vi

er

nærmest en måde at sige at vi gerne vil bryde reglerne på og jeg kan forstå ligesom med det forrige spørgsmål at

det mest skarpsindige der er sagt

historie at i valgkampen i to tusind og femten lovede en samlet borgerlig blok danskerne i udspillet dansk velfærd i europa at man ville sikre at velfærdsydelser kunne indekseres efter leveomkostningerne i det land hvori ydelsen modtages nu er kommissionen jo kommet med et nyt forslag til forordning otte hundrede og tre og firs i december måned sidste år som ikke indeholder

indeksering af velfærdsydelser som man gik til valg på

i lyset af den udvikling er det så en af de situationer hvor udenrigsministeren mener at danmark

inden den blev sat ned dengang til fem og tres år det er først fra to tusind og tre og tyve at folkepensionsalderen igen er oppe på det den var for nu

tretten år siden da folkepensionsalderen sidst var syv og tres kunne en tres årig forvente at blive en og firs år altså fjorten fjorten år ud over pensionsalderen

er forskellen mellem middellevetiden for en tres årig og folkepensionsalderen steget til atten en halv år som følge af den lavere folkepensionsalder og stigninger i levetiden så selv når folkepensionsalderen igen er syv og tres år

vil de betydelige stigninger i levetiden have medført at middellevetiden for en tres årig vil overstige folkepensionsalderen med sytten en halv år det er meget mere end det var i to tusind og fire da pensionsalderen sidst var syv og tres år og det er væsentlig mere end de fjorten en halv år

velfærdsaftalen i to tusind og seks blev enige om

skulle være det fremtidige mål en stigning i folkepensionsalderen i to tusind og fem og tyve vil altså bringe os tættere på en mere fair fordeling af pensionsalderen på tværs af generationerne siden to tusind og fire

den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder steget med to år det afspejler både en stigning i levetiden og de reformer der er blevet gennemført efterfølgende når det er sagt

en senere pensionsalder der skal indfri ambitionen om

folk ved hvornår de kan gå på pension vi har lavet reformer i folketinget igennem de sidste ti år og to gange har været inde at røre ved pensionen den udvikling som finansministeren

den er god for det danske samfund vi lever længere

fremlægge en opdateret plan så man må gå ud fra

vil nå målet om at øge beskæftigelsen med

af landets statsminister for en måned siden havde vi en debat hvor landets statsminister ikke var i stand til at svare på det nu nærmer tiden sig snart

der kommer en plan fra regeringen derfor er vores spørgsmål bare hvad skal vi sige til de her medlemmer af for forbundet af offentligt ansatte medlemmerne af 3f som er nervøse over hvornår de kan gå på pension hvad skal vi sige til dem når

øjeblikke siden kunne se store snefnug dale ned og det tyder på at der nok er et stykke tid til

derfor er mit budskab både til herre morten bødskov og til 3f og de andre ro på der kommer til foråret et oplæg og jeg kan godt garantere her

ændre pensionsalderen vil have et rimelig langt tilløb ligesom tidligere fordi vi ved at pensionsalder er noget af det som folk indretter sig efter og derfor skal ændring af pensionsalderen også have en rimelig tid

ansvaret for at ændre pensionsalderen

også gøre fremadrettet det vi bare peger på

det til et problem at folk er i stand til at være længere tid på arbejdsmarkedet skal tage imod at danskere og danske virksomheder nu viser at de også er i stand til at håndtere flere og flere ældre på arbejdsmarkedet i længere tid det er det vi gerne vil lave en reform

for at få råd til at lave noget yderligere i det velfærdssamfund vi alle

at vi anerkender at danskerne lever længere og på den baggrund

at vi siger at de der kan være længere tid på arbejdsmarkedet bør være længere tid på arbejdsmarkedet

at folk er nervøse derfor er det bare at vi vender tilbage til det spørgsmål hvad kan

længere årrække er det så sådan at det potentiale stadig er der

en dag ikke er her mere

i den trekløverregering vi er blevet medlem af hvor vi sammen med venstre og de konservative har en borgerlig liberal regering den har en god politik som vi er rigtig glade for jeg synes liberal alliances politik skinner tydeligt igennem også når det handler om størrelsen på og indretningen af den offentlige sektor

der er regeringsprogrammet jeg har ikke mulighed for

alle detaljer med den tid der er til rådighed her

den nuværende regering jo ønsker at der skal være et

udgiftstryk den offentlige sektor skal relativt fylde mindre i forhold til den private vi har lagt op til en stor fornyelse af den offentlige sektor

andet handler om frihed under ansvar frit valg tillid til medarbejderne bedre offentlig ledelse afbureaukratisering og forenkling så på den baggrund kan man sige at

er nogen tvivl om at potentialet er der og sikkert også vil vedblive med at være der vi

så også noteret mig at ministeren har givet et længere interview

er måske ikke så mange uden for christiansborgs mure der læser altinget

sådan lidt for connaisseurs

det handler om om udbud og balancen mellem det der foregår af velfærd inden for den offentlige sektor

måtte blive udliciteret er der

så jeg går ud fra at det er noget ministeren også står inde for så jeg skal

gå ned ad en vej hvor der skal

det var den daværende minister helge sander der var ude at sige at det kunne han egentlig godt

finde på at fremsætte et forslag for folketinget i den her

går på at åbne mere op for private universiteter for eksempel med udgangspunkt i samme tildelingsmodel som

en god

en minister

det

beslutning om at vi konkurrenceudsætter visse udbudssager inden for

udenrigsministeriet og retssager inden for ankenævnet for patienterstatningen som føres på tværs af hele landet og samtidig vil vi hjemtage udvalgte sager inden for ankestyrelsen og forsvaret jeg skal dog samtidig også gøre det klart at der ikke er tale om en besparelse på cirka fem og halvtreds million kr som spørgeren fejlagtigt anfører i sit spørgsmål men at det cirka er det beløb som helt konkret

fra kammeradvokatordningen årligt vi forventer at et effektiviseringspotentiale forbundet med

der konkurrenceudsættes hvor meget der eventuelt kan spares på en konkurrenceudsættelse må de konkrete efterfølgende udbud vise som svar på spørgsmålet mener jeg altså at vores beslutning om at konkurrenceudsætte visse juridiske opgaver giver mulighed for at flere leverandører på tværs af landet kan komme til at levere juridiske ydelser til det offentlige der ligger ikke i beslutningen en ændring af omfanget af

som skal løses og det er klart at de sagsområder der hjemtages ikke længere vil skulle løses af en privat leverandør hvordan opgaverne fagligt løses fremadrettet og hvordan frigjorte midler inden for de pågældende områder skal anvendes

hjemtage nogle opgaver det skal kammeradvokaten ikke stå for

spørge ministeren her hvor meget drejer det sig

er vil jeg gerne oplyse ministeren om at spørgeren er en meget stor tilhænger af produktionsdanmark og

virksomheder i danmark kan udføre en opgave lige så godt som hvis man sendte den til udlandet bare fordi man

der vel være nogle mennesker der skal udføre de opgaver for ellers har der da været dobbeltadministration indtil nu det håber jeg ministeren forstår

er altså rigtig vigtigt i forhold til produktionsdanmark når man skal ud at sælge noget i den store verden

er det vigtigt for virksomhederne at kunne sige at man også leverer til hjemmemarkedet det er ikke mindst vores vindmølleindustri

godt eksempel på det et svært at sælge et produkt til andre man ikke selv vil have

ministeren når det drejer sig om at det offentlige køber ind for mange mange penge hver eneste år

også prioritere danske arbejdspladser

i sager om seksuelle overgreb mod børn og for erstatningsansvar

offentlige myndigheder som har svigtet

andre former for overgreb eller svigt som kan udgøre nogle ganske forfærdelige forhold for et barn og som kan have alvorlige og langvarige konsekvenser for barnet men seksuelle overgreb mod børn er en af de værste forbrydelser et menneske overhovedet kan begå selv enkeltstående tilfælde af seksuelle overgreb mod børn kan give langvarige ar på sjælen særlig når det foretages af en person som burde have passet på barnet jeg har

morgen aften indkaldt retsordførerne og skrevet at de var velkomne til at tage socialordførerne

til politiske drøftelser om de initiativer jeg har præsenteret med henblik på at regeringen i den samling her kan fremsætte et lovforslag om ændring af blandt andet straffeloven og forældelsesloven jeg ser meget frem til de drøftelser og til at vi kan finde

med til at sikre at ofre oplever at få

den tidligere justitsminister som sagde at inden sommeren to tusind og seksten ville

er ikke sket men det sker så forhåbentlig nu

nu at ministeren siger at det er forfærdelige forhold og det er en af de værste typer af overgreb men det vil sige at

andre typer af overgreb som er meget meget slemme

derfor synes synes jeg også det er vigtigt at ministeren

har været lidt for for begrænset i

er med i udspillet og at man faktisk skulle gå hen og udvide det

mange børn og unge som netop vokser op i den her type

også melder det men der kan jo også være børn som er blevet blufærdighedskrænket for eksempel som ikke

et seksuelt overgreb men som er lige så traumatiserede

så hårdt ramt på sjælen og på psyken som de andre det er

være meget oplagt at høre ministeren om man måske har været lidt for begrænset

forældelsesreglerne er med til at sikre at man får indledt både straffesager og civile sager mens man stadig kan løfte bevisbyrden uden tilstrækkelige beviser må må domstolene frifinde hvis en sag bliver for gammel vil der ofte ikke være en sag

gerningsmanden som et erstatningskrav mod eksempelvis en offentlig myndighed forældes det er kun i ganske få tilfælde

en forbrydelse er begået ved tortur eller kan medføre fængsel på livstid som eksempelvis

der ikke gælder en strafferetlig

tungtvejende grunde til at fravige udgangspunktet om forældelse

mener at der i sager om seksuelle overgreb mod børn er sådanne helt særlige hensyn som kan begrunde en afskaffelse af forældelsesfristerne nu skal vi

de lovændringer der skal gennemføres

at vi finder en en fælles løsning

jeg ved jo godt at der findes nogle definitioner på det og det drejer sig ikke kun om seksuelle overgreb det drejer sig også om andre typer af overgreb

mener i forhold til det med at have været udsat for noget

ikke har haft adgang til andre mennesker

forfærdelige torturlignende situationer som vi

vidner til men vidner til gennem medierne offentligheden når

er ministeren bange for at det vil åbne

for vi ved jo at børns vilkår har nogle tal i forhold til de sager som de prøver at køre som vi jo også her fra folketingets side og via satspuljemidler har været med til at støtte

ikke

forarbejderne til retsplejeloven § halvfjerds hvordan begrebet de anerkendte trossamfunds gejstlige skal forstås kirkeministeriet har oplyst at det ikke med sikkerhed kan fastslås om begrebet anerkendte trossamfund også omfatter godkendte trossamfund derudover gælder der ifølge grundloven ikke nogen registreringspligt for trossamfund i danmark der kan altså være gejstlige i trossamfund der ikke er omfattet af udelukkelsen i retsplejelovens § halvfjerds de problemer er vi nødt til at se nærmere på og derfor har jeg igangsat en undersøgelse der skal klarlægge hvordan retsplejelovens § halvfjerds anvendes i praksis i forhold til gejstlige i trossamfund

fået belyst hvordan bestemmelsen anvendes i praksis

ændre bestemmelsen i retsplejelovens § halvfjerds jeg forventer at det kan afsluttes og at vi kan få en diskussion om det inden for et

er

med bil og togpendlere udfordringen og grunden til at det ikke er løst er at der skal findes en løsning der er enkel og rimelig for alle og

findes noget finansiering og hvis vi rullede reglerne for befordringsfradrag tilbage til før to tusind og ni ville de nordjyske flypendlere blive glade men så ville bornholmerne som var anledningen til at man ændrede reglerne i to tusind og ni blive meget kede af det for så ville de blive ramt og så ville jeg tilgodese nogle nordjyske flypendlere på

bornholmske flypendlere og det

jeg vil godt sige at det er min klare forventning

vi finder den finansiering der nødvendigvis måtte være behov for så spørges der ind til reglerne for søfolk på

der spørges til hvornår der foretages en justering af det såkaldte destinationskrav så søfolk der arbejder om bord på skibe

sejler forsyningssejlads til andre skibe på åbent hav også kan blive omfattet af den skattefri dis ordning

understrege at regeringen er meget positiv i forhold til at lempe destinationskravet hvis eu retten giver os mulighed for

med kommissionen for at finde ud af om det er muligt

og selvfølgelig skal småkagerne da også bages det er bedst hvis det er til jul

og derfor er det jo interessant

den her sag om de her stationære

enheder og det skatteforslag som ministeren arbejder med vil jeg selvfølgelig gerne høre om der er andre end os selv der bestemmer om de søfolk fortsat kan være omfattet

bærer helt tydeligt præg af at det er noget

i fremtiden fordi de danske så ikke kan konkurrere

eller er det os her i danmark alene der bestemmer hvordan

når vi laver

har indført bestemte madkulturer grundet religion ideologier eller

unødvendige dokumentationskrav som i praksis betyder at de skal bevæge sig hen på kontoret

som de skal være sammen med og som de skal opbygge trygge læringsmiljøer sammen med

jeg også bare sige at jeg har tillid til at kommunerne fastsætter rammerne for børnenes frokost sådan

den lever op til de krav der er i lovgivningen de krav handler jo blandt andet om at frokosten skal tilrettelægges

at alle børnene føler sig inkluderet og som en del af et fællesskab

så er frokostmåltidet jo også en del af dagtilbuddets almindelige læringsmiljø hvor man sidder og taler om hvor maden kommer fra og

om det hyggelige i at sidde og spise

understrege at der er indbygget en fleksibilitet i loven sådan at forældrebestyrelsen

har

man siger at børn skal deltage uanset om det er piger eller drenge

og det her kan godt opfattes som en lille del men det er en lille del ud af mange ting i forhold til dansk kultur og

som blandt andet arbejder for at udfolde e sport som en folkeoplysende

allerede i dag modtage kommunale midler i henhold til folkeoplysningsloven præcis som andre foreninger så vidt

og dansk firmaidrætsforbund

en del af foreningstraditionen i danmark

og har de samme gode vilkår som øvrige folkeoplysende foreninger

skal diktere hvilke aktiviteter de frivillige organisationer inkluderer der er altså en form for armslængde men jeg synes det er positivt at

og dansk firmaidrætsforbund allerede nu arbejder med hvordan e sporten kan rummes i organisationerne og at dansk atletik

faktisk har taget e sporten med

endnu flere børn og altså mulighed for at opleve succes i nogle gode fællesskaber som dem

ved at få kommunalt tilskud så det ville

ministeren anerkendte

som en sport det er derfor jeg har stillet spørgsmålet

det skal vi afholde os fra vi skal give gode rammer men det er organisationerne og organisationernes egne medlemmer som selv må tage drøftelsen af

er ved at udvikle sig på en måde som berettiger til at de skal

hvor det netop starter nedefra ude i kommunerne

aktiviteter derude er den rigtige måde

enten vi her i folketingssalen eller man som minister skulle sige

og den tager jeg også gerne men jeg synes arbejdsdelingen er rigtig

der beder esport danmark om at man også bliver anerkendt for det man er og spørger til om man kan blive anerkendt som sport

synes jeg ministeren burde svare på om hun synes at det er en sport på lige fod med alle andre sportsgrene som som udøves

for at en ministers bord eller her

ikke var sport og så videre det skal vi afholde os

og derfor vil jeg selvfølgelig følge udviklingen men jeg mener det vil forplumre hvis jeg begynder at udtale mig om hvad jeg mener er sport

men der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som skal tilvejebringe det politiske beslutningsgrundlag for en eventuel ratificering arbejdsgruppen er lige nu ved at lægge sidste hånd på arbejdet så regeringen regner med at man kan indlede sine drøftelser her i

også fået til opgave at se på status for ratificeringen af haagerkonventionen og førsteprotokollen haagerkonventionen handler jo grundlæggende om to forskellige forhold for det første handler den om at vi i danmark i fredstid skal tage passende forholdsregler i forhold til at

det vil sige danske styrker skal opføre sig hvis vi deltager i væbnede konflikter i udlandet det vil sige at danske styrker

i angrebssituationer det centrale redskab er her den militærmanual som gælder for de danske styrker men det er nok også vigtigt for den videre diskussion at holde sig for øje at den eksisterende danske tiltrædelse af haagerkonventionen og en eventuel ratificering af andenprotokollen retter sig imod danske forhold og danske soldater regelsættene handler altså ikke om at danmark for eksempel forpligter sig til at gribe ind

for hvordan andre nationaliteter behandler egen eller andres kultur i væbnede konflikter så med forbehold for regeringens behandling

tror jeg ikke at jeg afslører for meget ved at fortælle at andenprotokollen ikke går særlig meget videre

implementere ratificeringen

er det vel et problem synes ministeren ikke det

identificering af de kulturværdier i danmark som skal beskyttes

en konflikt kommer hertil eller for den sags skyld

tilstrækkelige retningslinjer for dansk militært personel når de opererer i udlandet

de tager hensyn til at beskytte

omkring registreringer så hører jeg selvfølgelig gerne om det den sidste ting jeg vil sige

storbritannien frankrig usa rusland kina indien pakistan indonesien malaysia filippinerne israel irak syrien afghanistan og andre lande har altså heller ikke

andre lande som vi normalt sammenligner os med

har den her tøven jeg synes bare vi skal have afsluttet sagen og det vil jeg gøre mit

for boliger som er opført efter nitten en og halvfems men også at den er aldeles ufri for boliger der er opført

en og halvfems det er altså på det tidspunkt

på det tidspunkt her spørger ministeren hvordan kan man mene at årstal er helt afgørende det står hen i det uvisse så nu hvor ministeren selv har stillet det spørgsmål da ministeren ikke var minister

der

det vil få uanede konsekvenser med eksplosive huslejestigninger for lejerne i den almene sektor hvis huslejen her så skulle følge en markedsbestemt husleje en markedsbestemt husleje kan betyde at mennesker uden store indtægter bliver tvunget ud af deres boliger og

og uanset hvad der er ministerens holdning og regeringens politik

jeg som

er enig i at det

og

vejdirektoratet kan spare penge ved udliciterede opgaver som man

hjemtage via fjernbetjening eller fjernstyring eller hvad vi nu skal

installere noget udstyr og sørge for at

er uddannet personale til at fjernstyre de her broer og sørge for at der er

også kan gå i stykker og der så skal tilkaldes noget hjælp så kan ministeren ikke forklare mig pokker man kan spare fem million kroner

også som følge af at ny teknologi opmærksom på at

gøre det på en anden måde og at

man har en forventning om at hvis der sidder en

kunne

en bolig i den billige ende og er glade for at bo der hvis man kigger ned over listen over de udsatte boligområder

den officielle betegnelse som

få en en overskrift i avisen som egentlig ikke peger i nogen retning ud

bliver stemplet som værende et udsat boligområde

bare konstatere at alle de fem og tyve områder som er på listen

blevet stemplet

der kun har en grunduddannelse jeg kan ikke se at det automatisk er et problem at der er

det er rimeligt at det er et kriterie der ligesom peger fremover hvis det er sådan

og dem der flytter ind er nogle der har en kort uddannelse

bliver stemplet som et udsat boligområde

det her fordi jeg egentlig deler herre søren egge rasmussens syn på

ikke er afgørende for om man er et velfungerende menneske ej heller indkomst

er en diskussion som jeg synes jeg har haft mange gange med venstrefløjen hvor de lader som om at uddannelse

jeg ser mere det her som som nogle parametre

om der er nogle problemer i et område ikke som helt afgørende i sig selv men sammen med andre parametre

på kronprins frederiks bro kan afdække alle forhold der

at hverken tog eller skinner kan udnyttes effektivt og det er endnu mere trist når den længere rejsetid de færre afgange og den øgede trængsel i togene betyder at passagerer finder alternativer til toget dette gælder navnlig når en betragtelig andel af togpassagererne over øresund er pendlere som dagligt skal frem og tilbage mellem arbejde og hjem og få en hverdag til at fungere hvis dette bliver for besværligt og dagligdagen ikke hænger sammen risikerer vi yderligere at pendlerne for at undgå turen over øresund i stedet finder et arbejde i deres eget land det går ud over arbejdsmarkedet i regionen skal vi i regeringen arbejde på at det bliver lettere at pendle uanset id og grænsekontrol ja selvfølgelig skal vi det

er allerede blevet gjort noget min forgænger har således holdt flere møder med den svenske infrastrukturminister og det har medført justeringer i de svenske regler for transportøransvaret sådan at det har været praktisk muligt for eksempelvis skoleklasser og idrætsforeninger at komme frem og tilbage

bornholm og det øvrige danmark det er intentionen at fortsætte dialogen om en stadig mere smidig grænsekontrol med min svenske kollega men når det er sagt er jeg nødt til at gentage at uanset hvor frustrerende det er at svenskerne har indført transportøransvar og grænsekontrol så er det altså ikke op til den danske regering at beslutte om

og der er sagen altså den at jeg synes der er nye tal

fra danmark der tager toget til lufthavnen så har vi altså desværre et

faldende antal passagerer der kommer fra det sydsvenske altså tallene er noget i retning af at

to tusind og seksten har man opnået en stigning på elleve procent

passagerer der kommer med tog fra danmark men altså et fald på to procent

vi ved at langt størstedelen af dem der bruger københavns lufthavn faktisk vælger at transportere sig med kollektiv trafik

betyder rigtig rigtig meget kunne ministeren

på baggrund af de tal jeg netop har nævnt men også det forhold at

med toget fra sverige til københavns lufthavn har

at de skifter fra den nuværende kontrol på lufthavnsperronen

toget så man kan fortsætte med at have den samme trafik som vi

områder som er på listen over de udsatte boligområder

der er nogle boligområder med meget lav registrering af kriminalitet og som er på den her liste over

udsatte boligområder kriterierne her

jo været diskuteret flere steder blandt andet i det blad der hedder boligen som som bl udgiver hvor der er nogle kommentarer til de nuværende kriterier

et godt udsagn fra en direktør i et

kriterierne og siger man bør kigge på hvor mange sager med børn og familier der er omkring socialforvaltningen i stedet for det der skaber problemer er jo ikke om folk har en grunduddannelse eller ej det der skaber problemer er ikkefungerende familier hvor børnene får en skidt start på livet fordi deres forældre ikke er i stand til at løfte dem det synes jeg

meget væsentligt udsagn og hvis man kunne komme frem til

en god tilgang

som godt kunne indikere at man bør ind og justere på

på tilbuddet om madservice derved giver kommunen et tilskud således at borgernes betaling for madservice bliver mindre men det er som det nok også er spørgeren bekendt direkte beskrevet i lovgivningen at et eventuelt overskud skal indregnes som en reduktion af taksten senest to år efter det år hvor overskuddet er opstået det er således meget klart efter lovgivningen synes jeg at kommunerne ikke må have et overskud på deres tilbud om madservice og dermed tjene penge på borgernes

det er kun rimeligt og jeg forventer naturligvis at kommunerne overholder

midler senest afsatte vi i dette års finanslov

over de følgende fire år til en bedre

fra to tusind og sytten afsat til et klippekort

som de selv bestemmer hvad skal anvendes til beboerne på plejehjemmene skal nemlig have størst mulig mulighed for selv at bestemme hvad de gerne vil bruge noget af deres tid til og med klippekortet kan de så selv vælge om de vil på en lille tur eller de vil have styr på et fotoalbum eller andet derudover er der afsat en pulje på fire hundrede og halvtreds million kroner i to tusind og sytten til bedre mad til ældre det giver kommunerne mulighed for at få køkkenerne og duften af mad tættere på de ældre alle disse penge kommer så oven i

jo så også sige at jeg vil gå ud og kigge på hvordan det ser ud med regler og love

bruger for meget tid på dokumentation

ministeren

samlet set bruger flere penge på ældreområdet nu under denne regering end under den socialdemokratisk ledede regering i forhold til forplejningen som der spørges til er det ingen hemmelighed at jeg mener at det er vigtigt med god mad på plejehjemmene mad og ernæring

og velvære hos den enkelte ældre det er veldokumenteret derfor er ældres madkvalitet også en helt central del af prioriteringen i finansloven for to tusind og sytten de afsatte penge skal blandt andet bruges til at der kan etableres eller genetableres køkkener på plejehjemmene det er glædeligt for et plejehjem er et hjem og for mig

og de ældre må gerne involveres mere i madlavningen det får de bedre mulighed for hvis der er køkkener

at man har køkkener